skatteministeren lovforslag nummer l fire og halvfems frank aaen og johanne schmidt nielsen beslutningsforslag nummer b tre og fyrre leif mikkelsen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

fra den femte marts to tusind og tolv på grund af graviditet og fødsel hvis ingen gør indsigelse

der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

venstre i sydjyllands storkreds hans vestager godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den femte marts to tusind og tolv i anledning af marlene borst hansens orlov da første stedfortræder har meddelt at han ikke ønsker at indtræde under denne orlov er der nogen der ønsker ordet

stemmes der om udvalgets

afstemningen for stemte

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag

jesper petersen villum christensen og mike legarth og der kan stemmes nu

vi slutter afstemningen for stemte otte og halvfems imod stemte

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v syv og tyve af mikkel dencker

og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og tredive af troels ravn lotte rod annette vilhelmsen lars dohn og merete riisager og der kan stemmes

vi slutter afstemningen

herefter er forslag til vedtagelse nummer v tredive af alex ahrendtsen karen ellemann og lene espersen

hermed er forespørgslen

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig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

forslaget er enstemmigt vedtaget med

beslutningsforslaget regeringen arbejder for at bekæmpe illegale stoffer samtidig med at vi gerne vil hjælpe stofafhængige til et værdigt liv hvor behandlingen er baseret på videnskab frem for moral regeringen ønsker at præcisere at en meget stor gruppe af

lever under kummerlige vilkår at deres risiko for at dø af en overdosis

eller at smitte andre med alvorlige infektionssygdomme

er uacceptabelt stor der er hermed en gruppe af stofmisbrugere som samfundet aktuelt ikke når eller som ikke i tilstrækkelig grad

at der som en del af den danske indsats for at minimere skaderne

som altså følges af et langvarigt stofmisbrug skal etableres retlige rammer for stofindtagelsesrum hvor de hårdest belastede stofmisbrugere uden sanktioner kan indtage medbragte stoffer under overvågning

af fagligt personale det faglige personale skal have nogle særlige kompetencer så de

være med til at minimere de skader der ellers ville opstå

regeringen bemærker at stofindtagelsesrum skal ses som et supplement til den øvrige behandlingsindsats fordi stofmisbrugere i sundhedsrummet her kan komme i kontakt med personalet

vi vil rigtig gerne hjælpe den her gruppe og vi vil gerne hjælpe den med at adgangen og kontakten til behandlingssystemet bliver lettere regeringen er allerede i gang med at sikre de retlige rammer for sådanne

komme med et helt konkret lovforslag det er årsagen til at vi ikke kan støtte liberal alliances beslutningsforslag som her sidstebehandles til gengæld vil jeg gerne give udtryk for at vi naturligvis er glade for det engagement som liberal alliance har lagt i den her sag som regeringspartierne har kæmpet ihærdigt for at få gennemført de sidste ti år

pålægger regeringen at etablere hjemmel til at få etableret de her stofindtagelsesrum er der vel ikke nogen grund til at stemme imod det giver vel ikke

lyset af at der er en overdødelighed blandt narkomaner i danmark og at man i udlandet har etableret de her stofindtagelsesrum med meget stor succes og at det er mennesker som har hårdt brug for at vi reagerer hurtigt herinde fordi det kan være med til at redde menneskeliv

det er helt utroligt at regeringen ikke kan støtte det her forslag

jeg synes det er dybt beklageligt at man viser så lidt

imod stemte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

at dagsordenen er omdelt har skatteministeren stillet ændringsforslag nummer tretten og fjorten uden for betænkningen forslagsstillerne har meddelt mig at de ønsker at tage ændringsforslag nummer

tre i betænkningen tilbage ønsker nogen at genoptage disse ændringsforslag

er ændringsforslagene bortfaldet ønsker nogen at udtale sig herre mads rørvig

lovforslag om at trække den del af lovforslaget der vedrører at udenlandske magasiner sendt uden for eu

til danmark ikke bliver markant dyrere end

man man først kunne forudse

noget vi har kæmpet for i venstre så vi vil gerne kvittere for at skatteministeren er kommet frem til

samme konklusion ud fra bekymringen om at eu kunne have indvendinger imod at det stred mod aftalen om gatt firenzekonventionen eller andre dele af eu retten

sendt i høring sidste sommer det blev fremsat her for folketinget den

de udenlandske magasiner ikke bliver dyrere man kunne ellers have set frem til at et årsabonnement på et magasin sendt fra usa der tidligere kostede

koste titusind kroner årligt så vi er rigtig glade for at det her er pillet ud men vi vil gerne

jo berørt den mange gange i udvalgssammenhæng og

der har man været rimelig stålsat på at man ville køre lovforslaget igennem selv om de her bekymringer vedrørende eu retten og firenzekonventionen ikke var belyst der

hvorfor det har været tilfældet men som sagt kvitterer vi for at

mads rørvig glemte en enkelt ting netop at det

vk regeringen som selv sendte

magasiner der forsendes fra steder uden for eu og direkte til privatpersoner i danmark

er mange gode elementer i resten af lovforslaget det synes jeg også er vigtigt at huske på og det er også det vi lægger op til

der er rejst tvivl om lovligheden af det gebyr som post danmark i lighed med andre postvirksomheder opkræver

det er der brug for at se på nu men vil også gerne understrege at det stadig væk er regeringens politik og stadig væk er regeringens mål at få gennemført forslaget hvis formål jo

er at sikre at der momsmæssigt er ens konkurrencevilkår for magasiner uanset

der kan findes en løsning på de rejste spørgsmål

implementerer et forslag som sikrer at man rent faktisk får skabt nogle lige forhold det har aldrig været regeringens intention med det her lovforslag

det nu vil blive undersøgt om håndteringen af momsopkrævningen i forbindelse med import kan ske på en mindre omkostningstung måde end den der har været foreslået fra post danmarks side det har vi lyttet til og jeg tror at der må være en bred anerkendelse af at

og de bekymringer der har været derfor vælger vi så at trække den del af

belyst det nærmere men jeg håber i hvert fald

resterende del af l tolv som jo netop har flere positive elementer som

ordføreren hvis nu

konventionsstridigt i det her lovforslag tager man det så op med det samme og

fem hundrede kroner til titusind

vi lytter til de indvendinger der kommer og det har vi

set gjort og det troede jeg også at man ville bakke op om fra

under den tidligere vk regering så inden man kommer alt for

postvirksomheder

privat import over en vis værdi fra lande uden for eu i danmark

og det har været forventningen fra alle parter at kommissionen hurtigt kunne forholde sig til de

det gebyr det har så vist sig ikke at være tilfældet

som jo er begrundelsen for at man trækker det er man så parat til med det samme

det her lovforslag igennem altså det oprindelige lovforslag om

gennemsnitligt udenlandsk magasin vil stige fra omkring fem hundrede kroner i årsabonnement til at koste titusind

fuldt ud i overensstemmelse både med gældende internationale konventioner og eu ret det eneste der har været rejst spørgsmål

lovligheden af det her gebyr det har vi sagt vi må

så snart vi har fået den afklaring vil vi selvfølgelig gå videre med lovforslaget det er

forslag for mig at se er det fuldstændig urimeligt at der skal være en konkurrencemæssig forskel

på magasiner produceret uden for eu og inden for eu og særlig at man stiller danske magasiner dårligere end udenlandsk producerede magasiner

nok at den argumentation

noget bekymrende man har sagt

set ikke noget vi ændrer ved det her lovforslag så nu kan vi bare gennemføre det her og

bedømmes på sin virkning

en direkte konsekvens af det her lovforslag derfor er det

altså hvis konventionerne

jonas dahl så at det er rimeligt at en abonnent skal betale en hundrede og tres kroner i gebyr for at hente sit magasin på posthuset

konservative den tidligere vk regering som sendte

jeg går ud fra at det var clearet af med en tidligere venstreskatteminister men lad det ligge det vi har sagt

lovligheden af det her gebyr det må vi have belyst men det er fortsat regeringens intention

ligestille magasiner der er produceret inden for og uden for eu

stille nogle forholdsmæssigt bedre bare fordi de er produceret uden for eu det er

kan fastholde danske arbejdspladser og også kan sikre at der rent faktisk

er mulighed for at have en grafisk produktion i danmark og generelt i eu så

konkurrencefordel ved at kunne sælge magasiner uden moms bare fordi de er produceret uden for eu

set noget vi stadig væk har en intention om at leve op til

venstre

ikke husker helt galt står bag vi anfægter bare den model som regeringen

skal være i sidste øjeblik at man nu vil lytte for i sidste uge

ind til det her forslag om han mente

og kulturministeren var ét stort

og det synes jeg måske er lidt besynderligt i forhold til den proces det her forslag har været igennem når vi fra skatteudvalgets

overholde en række internationale konventioner som ligger på kulturministerens område og fra transportministeren men regeringen har ikke ulejliget sig med at spørge den minister der har ansvaret for at danmark overholder sine

det synes jeg da vidner om en regering der har en meget besynderlig arbejdsform

hvert fald har været temmelig meget på glatis i den uforberedte spørgetime

svært at forholde sig til specielt fordi hele diskussionen omkring skatteområdet i øvrigt kører på skatteministerens ressort og det synes jeg sådan set også venstre skulle tage at respektere mig bekendt har skatteministeren

de spørgsmål der i øvrigt er blevet stillet ganske mange af i løbet af den her proces så det synes jeg man skal respektere

det der er baggrunden for at vi i dag kommer med

er en fortsat kritik af og også en usikkerhed omkring det her gebyr som post danmark har villet opkræve og det har vi behov for

udenlandske magasiner uforholdsmæssigt dyre det er alene regeringens mål at sikre ens og lige konkurrencevilkår

har sat ind i forhold til det her og det er også derfor vi

momsopkrævningen i forbindelse med import til private således at det kan ske på den mindst omkostningstunge måde

at magasiner produceret uden for eu ikke blot kan være fritaget for moms mens magasiner produceret

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer fire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

l otte og firs foreslår miljøministeren at ie direktivet implementeres lovforslaget indeholder derudover regler om kunstgødning og regler om afgitring på ferskvandsdambrug og

digitale løsninger ie direktivet bevirker en begrænsning af luft vand og jordforurening hvorved

overordnet er det et godt

der er en del løse ender og der er jo tale om implementering af et meget vigtigt direktiv i venstre er vi naturligvis enige i at det er godt at miljøreguleringen sker på eu basis så danske virksomheder oplever samme miljøkrav som andre virksomheder i eu vi må prioritere at styrke den danske konkurrenceevne og dermed beholde og gerne udvide og udvikle danske arbejdspladser men lovforslaget indeholder en lang række bemyndigelser til ministeren det handler blandt andet om bemyndigelse til at fastlægge regler for en basistilstandsrapport behandling af revurderinger digital kommunikation bedst tilgængelig teknik bemyndigelse til at fastsætte regler for alle gødningstyper jeg synes det er problematisk at ministeren kan fastlægge

jeg skal til eventuelle tilhørere sige at bat er en forkortelse

det bekymrer os også at der er undertoner i lovforslaget som tyder på at ministeren har tænkt sig at fastlægge stadig hårdere bat krav til virksomheder også hårdere end de bat krav der er på eu niveau

er vi bekymret vi hører gerne hvordan ministeren vil sikre at produktionsvirksomhedernes og

kan fastholdes lovforslaget betyder endvidere at

en basistilstandsrapport inden man går i gang også her får ministeren beføjelser til at fastsætte indhold regler og form

denne rapport vi havde gerne set at det var skrevet mere klart

kan blive svær at overskue for investorer og kreditorer når der er mange beføjelser i den oven i dette kommer at der er en række uklarheder omkring de økonomiske konsekvenser for virksomhederne ved dette forslag der foreligger jo slet ingen konkrete beregninger for

det afhænger af hvilken virksomhed det er og jeg har fuld forståelse for at det er svært at udregne præcise tal for de her omkostninger men et par modelberegninger på en

type husdyrbrug ville ville være dejligt for at give et

står derude og kan blive sat over for disse bat krav

ved hvor de er henne i med fremtidige investeringer ministeren får også beføjelser til at fastlægge krav til hvad man forstår ved ophør af produktion det såkaldte driftsophør er det fem og tyve

vil have mulighed for at styre væsentlige dele

mere eller mindre direkte fra ministertaburetten og det er vi altså nervøse for og det vil vi stille en række spørgsmål til så vi kan komme tættere på det og sikre at der er en god demokratisk proces bagved

dog glæde mig over at ministeren har lyttet til

virksomhedsudvalgets anbefalinger det var jo et udvalg som var nedsat og arbejdede under den tidligere regering

vil samtidig undre mig lidt over at ikke

er kommet med særlig set i lyset af at det var et enigt husdyrreguleringsudvalg som allerede sidste sommer kom med deres anbefalinger og netop sagde at reguleringen skulle ligge i tråd

af virksomheder slagterier og husdyrbrug som det ser ud her er det cirka seks hundrede inden for fire år

og vores godkendelsessystem er i forvejen overbelastet og det her er altså igangværende virksomheder hvordan ministeren har tænkt sig at vi får seks hundrede sager igennem det system i løbet af kort tid med hensyn til reglerne for handelsgødning som jo er en følge af nitratdirektivet forstår jeg ikke helt at det ikke stadig væk

handelsgødning nu skal over under

så må man sige at der bliver en meget omfattende digitalisering af hele området og det letter generelt arbejdsgangene men jeg må sige at

er virksomheder der er ret urolige for om nu også denne digitale teknologi

så jeg håber ministeren vil tage vores bekymringer alvorligt vi har en række spørgsmål under første og

drejer sig jo dybest set om at gøre den luft

det er sådan at tres til firs procent af

derfor er det jo nødvendigt med et samarbejde

i eu og det her lovforslag er netop også en implementering af det såkaldte ie direktiv i danmark lovforslaget indebærer at der kommer en fælles ramme for miljøgodkendelser og et tilsyn med

virksomheder i eu der blandt andet skal bruge den bedst tilgængelige teknik ud fra et miljøperspektiv i danmark drejer det sig om cirka to tusind virksomheder

vil opleve det her som en byrde men fordi vi længe har haft

mange danske virksomheder allerede er langt fremme på det her punkt

være mange danske virksomheder få en reel konkurrencefordel og de mange danske virksomheder der arbejder med miljøteknologi

eksportpotentiale som jeg selvfølgelig forventer at de vil søge at indfri til gavn for virksomhederne selv og til gavn for danmark som samfund samtidig vil vi som samfund

både mennesker og på samfundsøkonomien hvor der må forventes at et fald i de sundhedsrelaterede udgifter som skønnes at være på op imod tre hundrede og fem og halvfjerds million kroner årligt lovforslaget indebærer derudover også en digitalisering af arbejdet med miljøgodkendelser

en samling af myndighedskompetencen vedrørende afgitringer på ferskvandsdambrug på ét sted nemlig hos kommunerne og at kunstgødning ikke må udbringes på skrånende arealer om vinteren

et lovforslag der giver klare gevinster

og for samfundet og som samtidig giver mange danske virksomheder en konkurrencefordel

forslag som er lagt frem her er værd at diskutere det er altid sådan når man

lave en sammensmeltning og reducere antallet skal man gøre det

tage de gode løsninger der så

komme ud af det vi ser det her som en mulighed for at regeringen kunne stå i spidsen for at gøre det hvad skal man kalde det

krav i danmark som de ikke har i nabolandene så vi håber

man ligesom siger ja til det her forslag det i hvert fald vores indgangsvinkel til det

det er positivt at man ligesom får et ensartet system så man kan sige at man bruger bat bat den bedste

det giver den her afbureaukratisering som ligger i forslaget her vi håber også

går ind og og revurderer

skal rydde op efter sig hvis en virksomhed hører

rigtig fornuftigt at man går ind og risikovurderer hvornår man skal gå ind og lave en miljøkontrol på den enkelte virksomhed det kan vi også godt støtte så

vi håber bare også at ministeren vil holde fokus på at

også i danmark så vi ikke flytter arbejdspladserne

er jo selvfølgelig det her med at man måske

holde tungen lige i munden men ellers vil vi se positivt på

skulle vise sig at man overimplementerer det er vi ikke tilhængere af vi skal gøre det så smidigt som muligt og sørge for

og luftforurening er jo i særdeleshed grænseoverskridende

helt store fordel ved det her lovforslag som vi behandler i dag er jo netop at det giver en stor miljøeffekt i hele eu ie direktivet handler om at forebygge og begrænse luft vand og jordforurening fra større industrielle kilder i europa og har til formål at forbedre miljøet i hele eu og det har dermed

miljøgevinster men også samfundsøkonomiske gevinster fordi vi forventer at det vil give reducerede sundhedsudgifter

ie direktivet fastlægger en ramme for miljøgodkendelse af de største og mest

miljøbelastende virksomheder og i danmark

være otte hundrede virksomheder og cirka to hundrede husdyrbrug et centralt element i direktivet er jo at myndighederne skal stille krav om at de virksomheder der er omfattet baserer deres drift på den miljømæssigt bedste tilgængelige teknik

ie direktivet bliver bat konklusionerne bindende at anvende i alle eu lande

og det vil så betyde miljøforbedringer i hele eu

jo godt være brug for nu men

netop i forhold til de virksomheder i andre lande som skal til at investere i miljømæssige forbedringer

en konkurrencemæssig fordel

er det naturligvis at vi har nogle danske leverandører af de miljøteknologiske løsninger som

det flugter jo godt med vores idé om mere grøn vækst med lovforslaget lægges der også op til

hvor miljørisikoen er høj skal der være mange miljøtilsyn og hvor miljørisikoen er lav skal der være færre og det er jo

noget nyt som også herre dohrmann var inde på er der jo

der skal ikke hænges nogen ud i en tilsynsrapport men det er faktisk ret vigtigt at der er åbenhed og jeg tror det er en ekstra store løftestang for de virksomheder

ved at det altså ikke er noget der bare kan handles af i porten men at det

er en offentligt tilgængelig rapport som selvfølgelig skal udformes

det med at lovforslaget giver bemyndigelse til at forvaltning af miljøgodkendelser

husdyrområdet og det regner vi også med vil give administrative lettelser selvfølgelig

set med at det giver lettelser både for erhvervsliv og for myndigheder der har været mange høringssvar og de fleste er positive der er også nogle med bekymringer og ændringsforslag i den videre udvalgsbehandling kommer vi til at diskutere dem nærmere men fra radikal side er vi positivt indstillet over for lovforslaget

som producerer miljøteknologi

for bat teknologi og dermed niveauet for de krav vi stiller til teknologi er ordføreren enig i eller er det ordførerens holdning at vi nu skal forsøge

at alle i eu kommer på samme niveau

samme krav til teknologi det giver jo i hvert fald afsætning og jeg vil godt lige have bekræftet at

rigtig mange udeståender endnu fordi man ikke er færdig med at fastsætte niveauet på eu niveau men jeg er enig i

der skal være et ensartet niveau

af eu direktivet om industrielle emissioner i eus

i danmark har vi store udfordringer med luftforurening og meget af

stammer som sagt fra udenlandske virksomheder uden for danmarks grænser implementeringen af direktivet er nødvendig for at skabe et fælles grundlag for tilsyn af miljøtunge

samtidig skabe bedre konkurrencevilkår for de mange danske virksomheder som allerede opfylder direktivet direktivet stiller yderligere

virksomhederne i eu skal anvende den del af forslaget vil give et større eksportmarked for danskejede virksomheder som producerer miljøvenlig teknologi lovforslaget vil ikke ændre på lovgivningen på områder hvor den gældende danske lovgivning allerede er på

end direktivet foreskriver regeringen og sf ønsker stadig at danmark har den grønne førertrøje på miljøområdet lovforslaget indeholder desuden tilføjelser om afgitringer og forbud mod anvendelse af kunstgødning om vinteren

det her lovforslag fremstår det nogenlunde klart at hensigten med forslaget er at regulere de emissioner der kommer fra nogle af de mest forurenende virksomheder i europa regulere dem sådan at vi får mindre forurening af luften fremadrettet

rigtig godt og positivt og derfor er enhedslisten i udgangspunktet selvfølgelig også positivt indstillet over for det her lovforslag

side synes jeg et eller andet sted at herre henrik høegh har en

pointe når han siger at

er at ministeren får bemyndigelse til at fastsætte nogle regler på en lang lang række

jo slet ikke tænke på tekstens omfang hvis det ministeren bliver bemyndiget til også skulle fremgå af loven mere konkret men det er vel et eller andet sted et lidt mere generelt problem synes jeg i forhold til lovgivningen og ikke mindst faktisk når det handler om implementeringen af eu direktiver at det ofte antager form af bemyndigelseslovgivning hvor man kan sige at i

uoverskueligt for mennesker i det her land at følge med i hvad det

beslutter nu bliver bemyndigelserne selvfølgelig udfoldet og så kan man læse det i form af bekendtgørelser og andet og så er problemet måske i forhold til anvendelsen

bemyndigelseslovgivningen jo følger med om man sidder i regering eller

er man altid enig men regeringspartier synes

den anden pointe er at vi alligevel synes at det her lovforslag indeholder en række konkrete forbedringer som vi gerne

får et krav om at man skal bruge den bedst tænkelige teknik i forbindelse med

set ret tryg ved at der er den mulighed for at hvis disse ikke skulle være gode nok har vi stadig væk muligheden for at bruge danske i første omgang gør det jo at vi kan undgå at vi behøver at gennemføre forringelser som følge af det her eu direktiv og det synes jeg er

det er godt at et direktiv fra eus side åbner op for at man har mulighed for at gøre noget der er en lille smule bedre end det man kan nå frem til på eu plan

selvfølgelig også vil overveje om man kan bruge det fremadrettet sådan

ikke kun bliver sådan et spørgsmål om at forhindre umiddelbare forringelser

det med offentliggørelse er en god og fornuftig ting åbenhed i det her spørgsmål tror jeg er vigtigt jeg har med spænding endnu

en gang læst mange sider om hvordan digitale løsninger vil gøre det nemmere for alle det fremgår jo klart af lovforslaget og hvem skulle nære mistanke om at det skulle kunne gå anderledes hvilke erfaringer skulle man basere det på

sikre på at digitale løsninger indføres som det eneste på et tidspunkt hvor man er sikker på at det virker

set er rimeligt at sige over for almindelige borgere og hvis det er rimeligt over for

høringssvar og så videre kan konkludere at der skulle være nogen uenighed i

ministeren i forhold til det så det kan vi nok godt

munter det er der hvor man måske forsøger

begrænse direktivet lidt det er

at registrere det hvis det er sådan at området er omhandlet af kvotehandel altså et område

kvotehandel det argument bruger man så for efterfølgende

det behøver man så heller ikke gøre på det område der ikke

forklaring på hvordan man kan lave den slags omvendt

spændende perspektiver men enhedslistens udgangspunkt er at vi er positive over for det her lovforslag og ser frem til en grundig og positiv udvalgsbehandling

fremtræder sådan et overordentlig omfattende og kompliceret regelsæt hvor rigtig mange myndigheder bliver inddraget

en blankocheck der er lige så stor som rundetårn og det tør vi simpelt hen ikke give til en miljøminister

der jo ikke har vist

at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne en femdobling af no

med en minimal miljøeffekt

vi kæmpe imod og derfor går vi også imod dette lovforslag der er masser af muligheder for overimplementering af direktivet og så tror vi simpelt hen ikke på de administrative lettelser og på den økonomiberegning som er i forslaget der skal rigtig rigtig mange nye medarbejdere

de her rullende bat regler og kommunerne er i forvejen meget hårdt presset på miljøområdet

for eksempel dele af landbruget stadig væk venter på

afgørelser som har været både tre og fire år undervejs det er typisk udvidelsessager med masser af vækst som bare bliver sat i stå vi har altså en velbegrundet frygt synes vi for at den her implementering vil forhindre den vækst som vi har så meget brug for og at

alene vil være en garant for flere regler mere kontrol og flere offentligt ansatte

ramme for miljøgodkendelser af de største og de mest miljøbelastende virksomheder i eu

set være med til at forbedre miljøet i hele eu og det er jo i sig selv positivt men det er også positivt at se på det i forhold til hvordan vi

miljøkravene i danmark for der er vi faktisk på en lang række områder meget foran andre lande så det her vil faktisk også

at forbedre vores konkurrencesituation i eu ved at

også det glædelige aspekt at vi har flere danske virksomheder som er rigtig langt fremme på det her område også med

metoder og løsninger som kan skabe en mere miljøvenlig produktion så der har vi også

noget at glæde os over der er også nogle knaster

det her meget omfattende lovforslag

indeholder det en lang række bemyndigelser og

andre gerne lige kigge

bemyndigelser også på hvor langt de egentlig kan gå for det er jo vigtigt når nu vi har et direktiv

løfter indsatsen i hele eu hvor vi på forhånd er er på forkant på en række områder at det så også udløser en

for de danske virksomheder

også lidt uklarhed omkring de økonomiske konsekvenser men jeg

der ligger bag nogle af de her

i danmark så det forventer jeg helt klart at vi kan få klarlagt i udvalgsbehandlingen men summen af

ser meget positivt på det her forslag

vi har lige et par områder hvor vi kan se nogle knaster

det forventer vi at vi kan få klarlagt yderligere under

vi har i forhold til bemyndigelser og de andre

som er blevet rejst af andre ordførere i

med at takke ordførerne for indlæggene og den konstruktive tilgang til

får vi som det også blev nævnt tidligere både bedre miljø og bedre konkurrenceevne

kender nogen grænser tres til firs procent af den luftforurening vi har i danmark

kommer fra udlandet og derfor kræver det regulering på eu niveau hvis vi for alvor skal sikre danskerne renere luft samtidig

vil fælles miljøkrav til virksomheder i hele eu skabe mere ens rammevilkår og i mange tilfælde netop give danske virksomheder konkurrencefordele som også de konservative pegede på vi har haft et højt niveau i danmark vi har udviklet teknologier vi har faktisk en masse løsninger som de andre kan

som kan sikre at danske virksomheder får en øget konkurrencefordel det her lovforslag implementerer ie direktivet i danmark

også lovgivningen i forhold til afgitringer på ferskvandsdambrug og på anvendelsen af kunstgødning

direktivet danmark har hele tiden støttet direktivet selv om det indebærer visse byrder for myndigheder og erhvervsliv fordi miljøgevinsterne og de samfundsmæssige gevinster gevinster er væsentlige og langt overstiger byrderne direktivet fastlægger en ramme for miljøgodkendelse og tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder i danmark drejer det sig om cirka to tusind industrivirksomheder og større husdyrbrug direktivet vil medvirke til at vi får renere

men vi vil især høste fordel af den begrænsning der sker af luftforureningen i de andre eu lande for som sagt kender luftforureningen ingen grænser den renere luft vil betyde en forbedring af sundhedstilstanden og vil kunne aflæses direkte som et fald i de sundhedsrelaterede udgifter samtidig forbedres miljøtilstanden fordi direktivet stiller mindstekrav til hvilken teknologi virksomheder i eu skal anvende når de får en miljøgodkendelse af myndighederne kravene vil løbende blive opdateret efterhånden som teknologien udvikles det vil naturligvis give nogle omkostninger for virksomheder der ikke er på niveau med direktivets krav men mange danske virksomheder er allerede på niveau og de får derfor en konkurrencefordel

danmark syv hundrede virksomheder der producerer miljøteknologiske løsninger og direktivets teknologikrav kan give mulighed for øget eksport i den sektor vi har blandt andet virksomheder der fremstiller vandbesparende teknologier og teknologier til luft og vandrensning

er ens miljøkrav i eu en oplagt mulighed for grøn vækst regeringen har derfor valgt at styrke danmarks deltagelse i eus arbejde med at fastlægge teknologikrav så kravene afspejler danske erfaringer og dansk miljøteknologi som et led i det arbejde har regeringen iværksat samarbejder mellem myndigheder virksomheder leverandører af miljøteknologi og grønne organisationer så vi får leveret koordinerede og kvalificerede input til eu på den måde sikrer vi både danmarks og miljøets interesser miljøarbejdet skal fokusere på de væsentlige miljøforhold derfor skal omfanget af tilsyn med virksomhederne bestemmes af en risikovurdering virksomheder hvor miljørisikoen er høj skal have flere tilsyn mens virksomheder hvor miljørisikoen er lav skal have færre tilsyn jeg nævnte i starten at direktivet også medfører byrder for virksomheder og myndigheder

der nye krav om at virksomheder der håndterer visse stoffer skal gennemføre en forureningsundersøgelse af jorden eller basistilstandsrapport som direktivet kalder det det vil berøre cirka tre hundrede og fem og halvfjerds virksomheder og lad mig bare sige at det

ikke er nogen blomst der er groet i vores have men sådan er

eu regulering direktivets formål med basistilstandsrapporterne er at sikre at man kan placere et ansvar for jord og grundvandsforureninger men det har vi allerede et godt system til i danmark reglerne på det her område er forholdsvis komplicerede men kommissionen har stillet uddybende vejledning i udsigt og vi vil i vores vejledninger til kommuner og virksomheder gøre det tydeligt hvordan reglerne om jord og grundvandsforurening skal forstås og håndhæves danmark vil implementere ie direktivet så direktivnært

men det betyder ikke at vi vil sænke beskyttelsesniveauet som det er i dag så der hvor vi i dag har skrappere krav til danske virksomheders anvendelse af miljøteknologi end eu foreskriver fastholder vi

og de omkostninger forventes blandt andet finansieret ved en øget digitalisering af arbejdet med miljøgodkendelser og tilsyn derfor indeholder lovforslaget også bestemmelser om digitalisering som skal effektivisere og kvalitetssikre arbejdsgange og øge genbrug af viden og data til gavn for både virksomheder og myndigheder jeg er klar over at digitaliseringsprojekter kan byde på mange udfordringer men vi lytter til de mange erfaringer der findes vi udvikler nyt hvor det er nødvendigt

at bygge de digitale værktøjer op så de spiller sammen med de systemer de kommuner i

som sagt indeholder lovforslaget også enkelte andre dele som ikke stammer fra ie direktivet lovforslagets bestemmelser om afgitringer på ferskvandsbrug handler om at samle myndighedskompetencen et sted nemlig hos kommunerne i dag er den delt mellem fiskeridirektoratet og kommunerne en anden tilføjelse handler om at kunstgødning ikke må udbringes om vinteren og på skrånende arealer så kunstgødningen ikke ender i vandløbene ie direktivet skal være implementeret senest den syvende januar to tusind og tretten og inden da skal vi have ændret otte bekendtgørelser så det er med at komme i gang

den konstruktive tilgang og jeg må sige med hensyn til at

bemyndigelser til at udstede bekendtgørelser

at teknologien udvikler sig det er jo vanskeligt

der kommer til at ske med teknologien fremover

laver vi de her bemyndigelser

det jeg ser frem til de spørgsmål der kommer fra de forskellige ordførere vi leverer også gerne beregninger

de administrative omkostninger for virksomhederne det bliver svært at lave egentlige modelberegninger for bat kravene da vi ikke kender teknologikravene endnu men man

ændrer vi ikke det da vi i danmark ligger højere end eu og det betyder også at vi måske ikke skal forvente at der kommer

en stor og vigtig opgave

løfte de andre med ie direktivet

med hensyn til åbenhed om hvad vi offentliggør

sikre den lighed når vi også skal bruge bat i de andre lande så de danske virksomheder ikke konkurrerer på ulige vilkår hvad er det man vil lægge til grund kan man påvirke eu systemet til at vi får de her

yderligere omkostninger det kunne være i forbindelse med offentliggørelse af nogle af de her kontrolrapporter og

gebyrer der kunne være forbundet med den her slags ting

en gennemsigtighed hvor virksomhederne kan sammenligne sig med er det noget ministeren

med til at sikre at den bedste tilgængelige teknologi altså det højeste miljøniveau man kan lægge med den teknologi vi kender i dag

bliver brugt i alle lande altså man sætter en standard og så skal den være implementeret inden for en årrække

bruge nogle midler på at sikre at vi har dansk indflydelse på udarbejdelsen af de her krav er det netop for at sige at

europæiske samarbejde kan have glæde af fordi vi har været foran på miljøområdet på nogle områder men også fordi det ville være smart for danske virksomheder at

eu så ligner de dem vi har herhjemme så der ikke kommer en ny byrde på på de danske virksomheder med hensyn til åbenheden

forslag til hvordan det kan gøres anderledes men

sørge for at de danske virksomheder koncentrerer sig om at lave endnu bedre teknologi sørger for bedre løsninger den vej rundt

de danske virksomheder en ulig konkurrence

så vist sig at vi fordi vi igennem mange år har været et ambitiøst land på miljøområdet har udviklet en masse teknologier som nu har den fordel at vi har været foran mens alle de andre lande først kommer nu

producerer forskellige miljøteknologiske løsninger de har fordel af at have den her konkurrencefordel

at indføre bat krav på eu niveau og

vil komme bref noter med nye bat krav som gør at vi skal kunne agere inden for det

de steder hvor husdyrreguleringsudvalget har lagt op til at

på husdyrreguleringsområdet så derfor

bredt flertal i folketinget ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven ændringer som betød at danskere også kunne opnå fradragsret for indbetaling til udenlandske pensionsselskaber

på baggrund af en dom ved

ef domstolen dengang og i den anledning

blev der gennemført et omfattende arbejde på hele pal skatteområdet for at sikre at de danske regler levede op til de fælles eu regler det har vi fået på plads og nu har vi så nogle års erfaringer med det gældende lovgrundlag og branchen har gjort opmærksom på nogle

vi står med her lægger i store træk op til en række justeringer på baggrund af de gjorte erfaringer med det lovgrundlag vi i meget bred enighed vedtog for år tilbage og det synes vi i venstre er ganske fornuftigt jeg skal ikke

så omfattende lovændringer som vi har gjort for år tilbage

er det naturligvis meget sandsynligt at der efterfølgende vil ske nogle justeringer og præciseringer på en række områder og det bakker vi selvfølgelig op

at det fremover bliver muligt at sætte udbetaling fra en livsvarig pension midlertidigt i bero hvis man vender tilbage til arbejdsmarkedet for venstre er det afgørende at vi fjerner enhver barriere vi kan få øje på for

arbejdsmarkedet hvis man har forladt det så

reglerne om pension der hæmmer

men jeg vil slå fast at lovforslaget jo faktisk har sit udgangspunkt i et forslag som den tidligere regering barslede med men for os i venstre er det centrale hvad forslaget indeholder ikke hvem der formelt har fremsat det og derfor er vi som udgangspunkt også positive over for forslaget jeg har dog en enkelt bekymring som jeg håber at vi får klarhed

kravet om at livsvarige ydelser skal udbetales i lige store årlige udbetalinger og det er da også

tiltænkte eller kan de foreslåede ændringer få betydning

pensionsopsparernes berettigede forventninger rammer reglerne for bredt og slækker det

jeg har bemærket at skatteministeren i høringsnotatet har givet tilsagn om at ville gå i dialog med branchen det synes vi i

en rigtig god idé og det vil vi selvfølgelig følge tæt for at

får det landet på en ordentlig måde det er vigtigt at der er klarhed

reglerne om pensionsopsparing i danmark det skal kan kunne betale sig at spare op og reglerne skal grundlæggende ikke ændres i tide og utide og når vi taler

strammet reglerne for

pension således at det i mindre grad kan betale sig at spare op

selvfølgelig stadig væk stærkt bekymrede

på baggrund af erfaringer med

seneste års lovgivning

rettet til så det stemmer

bliver lidt mere smidigt og effektivt og det giver ganske god mening men som sagt deler vi den bekymring som blandt andet akademikernes centralorganisation har rejst i høringssvarene og vi ser frem til at skatteministeren i dialog med branchen kan sikre en løsning som ikke giver

sige fra det konservative folkeparti at de ser på lovforslaget på samme måde som vi gør fra venstres venstres

arbejdsløs når man er lidt op i

desværre er det sådan at hvis man er startet på at få udbetalinger fra sin livsvarige pensionsordning men får mulighed for at få et arbejde igen kan man reelt set ikke standse udbetalingerne fra den livsvarige pensionsordning det kan fastholde nogle mennesker som pensionister selv om de reelt føler at de har mere at bidrage med til samfundet det er ikke rimeligt og det er slet ikke i samfundets interesse når vi i løbet af nogle få år får brug for at alle arbejder mere ved at lade pensionisterne standse pensionsordninger og tage et arbejde får pensionisterne ikke alene bedre mulighed for at få en højere indkomst

kan også efter nogle ekstra år på arbejdsmarkedet få en større pension udbetalt end de ellers ville have fået resten af livet med lovforslaget foreslår regeringen

give pensionisterne mulighed for at standse udbetalingerne fra livsvarige pensionsordninger

lovforslaget foreslår regeringen derudover at lukke et hul som gør det muligt at omgå lofterne for indbetaling til ratepension samt ophørende alderspension ved at kræve at udbetalingerne fra de livsvarige alderspensioner skal ske i lige store ydelser pensionsbeskatningsloven giver god mulighed for at den enkelte pensionsopsparer kan sammensætte pensionsopsparingen på en sådan måde at udbetalingerne er størst i starten gennem opsparinger eller supplerende opsparinger i ratepensioner med videre lovforslaget har desuden til hensigt at gennemføre en række mere tekniske ændringer af pensionsafkastningsbeskatningsloven på baggrund af de erfaringer som der nu er opnået med den eksisterende lov mange af ændringerne sker efter branchens ønske og jeg har da også noteret mig med vældig stor tilfredshed at skatteministeren vil indgå i tæt dialog med branchen om de bemærkninger den har til lovforslaget

disse ord stemmer socialdemokratiet

dansk folkeparti i det store og hele har stor sympati for

er blevet sagt af tidligere ordførere her fra talerstolen

der jo tale om et lovforslag som har flere forskellige delelementer

gennemføre en række tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven som folketinget vedtog tilbage i to tusind og

det her lovforslag giver mulighed for at kunne holde pause i udbetalingerne fra en livsvarig alderspension også efter at udbetalingen reelt er påbegyndt det er jo en klar forbedring af de vilkår der er for at aktive borgere har lyst til at genindtræde på arbejdsmarkedet efter egentlig pensionering derved er vi jo med til at sikre at der bliver et mere fleksibelt arbejdsmarked hvor også dem der er oppe i årene kan blive præmieret for at yde en aktiv indsats hvis det det er det de føler de har overskud og tid til

halvtredstusind kroner om året på fradragsberettigede

det er måske bare et tegn på at nogle borgere har lyst til at at indbetale flere penge

beløbsgrænsen så ved jeg godt at man efterfølgende

vil opleve at nogle så vil bruge den nye beløbsgrænse til at tænke

og selv om vi ikke er enige i lovgivningen skal vi

der ikke er unødig spekulation

så vi støtter lovforslaget og de præmisser der er i det

det rigtige sted at lægge overliggeren i forbindelse med de her indbetalinger til

række tekniske ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven som folketinget tidligere har besluttet der er primært tale om ændringer som pensionsbranchen har efterspurgt de foreslåede regler vil blandt andet gøre den nye pensionsafkastbeskatningslov mere smidig for pensionsbranchen og skat

der gives med lovforslaget for

mulighed for at sætte udbetaling af en livsvarig alderspension midlertidigt i bero uden afgiftsmæssige konsekvenser denne mulighed bidrager til at sikre bedre vilkår for vores fleksible arbejdsmarked herunder for eksempel ved genindtræden på arbejdsmarkedet og det er en rigtig god håndsrækning til vores unikke arbejdsmarkedsmodel og så er der

i det her ganske store forslag som jo indeholder flere forskellige dele lad mig blot tage udgangspunkt i to

udbetalingen af ratepension jo sådan set ikke kan sammenlignes med en ordning

ved den ordning kan betale sig at sætte det

og det betyder så også at det kan medvirke til højere udbetalinger

før fremsættelsen det skyldes jo bla at forslaget har virkning fra fremsættelsen og også har virkning for

udbetalingen af livsvarig alderspension der påbegyndes

to tusind og tolv derfor har det også været klart at man skulle indgå i en konstruktiv dialog og det har

skatteministeriets tilgang til det at der også

selvfølgelig også fokusere på at det

vigtigt at gennemføre det her forslag den anden del jeg lige vil knytte et par kommentarer til er pensionsafkastbeskatningsloven i forhold til reglerne om unoterede aktier

hvor jeg synes der er en række skærpelser i

beskatningen for nogle skatteydere og dermed også en

det er også vigtigt at holde fast i at det faktisk ikke er noget der træder i

kraft allerede fra indkomståret to tusind og tolv men det er

vi får set på den her del af det og det er også vigtigt at vi får taget hånd om den

værdien af konkursselskaber skal sættes til nul således at den svarer til den reelle markedsværdi

rejst en række spørgsmål om det tidligere og det er også baggrunden for at regeringen nu fremsætter det her forslag det var kun de to ting jeg lige ville

opbakning til forslaget der ligger flere meget fornuftige tiltag i det her som det også er nødvendigt

tilforladelige ændringer som burde kunne samle en meget bred støtte med nogle snævert og mere partipolitisk begrundede regelændringer vi støtter i liberal alliance de foreslåede små ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven som er ønsket af de danske pengeinstitutter og skat som løsning på konkrete problemer der var kommet frem efter dens ikrafttrædelse der er tale om en ændring af opgørelsesmetoden for beskatning af unoterede aktier pensionskassers fradrag for beløb ved overførsel af pensionsordninger beskatning af renteindtægter acontoskat for pengeinstitutter beskatning af pensionsordninger ved ophør

af uhensigtsmæssigheder ved den nye pensionsafkastbeskatningslov vedtaget i to tusind og syv vi støtter

andet formål om at ændre pensionsbeskatningsloven sådan at det bliver muligt at holde pause i udbetalingerne fra en livsvarig alderspension uden at der betales en afgift på tres procent af ordningens værdi

muligt at tilrettelægge sit liv fleksibelt og træde ind og ud af arbejdsmarkedet som det passer en bedst så længe man selv bærer omkostningerne ved ikke at deltage på arbejdsmarkedet eller har sparet penge op selv det gælder selvfølgelig også når man nærmer sig eller er over pensionsalderen som forsikring pension fremdrager i sit høringssvar

man med fordel også vil kunne anvende for ratepensioner og ophørende livrente idet skattesystemet også her hæmmer at pensionister vender tilbage til arbejdsmarkedet til gengæld

modsætter vi os meget kraftigt regeringens forslag om at pensionsordninger med løbende udbetalinger skal udbetales i lige store løbende ydelser hvorfor i alverden må folk ikke selv få lov at bestemme det det giver fantastisk god mening at man kan udligne overgangen fra arbejde til pensionsalder ved at pensionsudbetalingerne er større først i pensionstiden og at pensionister kan ønske større pensionsudbetalinger mens de er friske og rørige men den slags sund fornuft

fordi man allerede har indført én uhensigtsmæssig regel ved begrænsningen af fradragsberettiget indbetaling til ratepension til halvtredstusind kroner om året det vil sige at fordi man har indført denne begrænsning af folks mulighed for ansvarligt selv at spare

som især er til ugunst og urimelig for iværksættere med svingende indkomster over et helt liv og højtlønnede

så man bliver nødt til også at begrænse folks

for selv at disponere over hvordan deres pension skal udbetales det ene skridt tager det andet

forkerte vej at gå så tager man konsekvensen og indfører endnu flere indgribende love for at symptombehandle problemerne ved den første lov

forslaget bør vurderes selvstændigt det er meget indgribende fordi det griber ind i

begrundede forventninger til deres pensionsudbetaling og derved kommer til at have retsvirkninger langt tilbage i tiden og fordi det vil føre til en lang række besværligheder for folk der ansvarligt har sparet op til egen pension

kunne tilrettelægge de udbetalinger

evaluere et regelsæt som har fungeret nogle år en beslutning man traf i to tusind og syv om at ændre hele

god dialog forstår jeg med pensionsbranchen som betyder at man nu

nogle konkrete ændringer de rent tekniske ændringer i

den livsvarige alderspension når udbetalingen er påbegyndt

med de halvtredstusind kroner vi var jo imod at man satte den grænse

jeg synes man skal se på det

skatteministeren har signaleret i forhold til de høringssvar der er

svar der kommer i udvalget også i forhold til om det griber ind i de pensioner

det vil være meget indgribende at man på forhånd

en konstruktiv behandling her

i salen og en bred tilslutning til lovforslaget det synes jeg tegner godt for den videre behandling

særlig glad for at regeringen med det her lovforslag på to områder har foreslået regler som både pensionsbranchen og jeg på regeringens vegne er er meget tilfredse med det drejer sig dels om reglerne for justering af pensionsafkastbeskatningsloven eksempelvis unoterede aktier

muligheden for at stille udbetaling af en livsvarig alderspension i bero

for at et stort flertal af partierne her i salen vel nærmest alle anerkender og påskønner regeringens bestræbelser på i et samarbejde med pensionsbranchen at foreslå regler som alle regeringen pensionsbranchen og pensionsopsparerne kan være glade for

den her værnsregel der mødte

livsvarig alderspension skal være lige store pensionsbranchen har som det

været fremme i debatten også kritiseret det her forslag kritikken går på at forslaget aldrig burde have været fremsat og at hvis det skulle fremsættes ja så burde det have været mere præcist i forhold til hvordan lige store ydelser defineres

også rejst kritik af at forslaget rammer den pensionsformue

allerede er sparet op i pensionskasserne hvor pensionskassemedlemmerne har en forventning om at kunne få højere ydelser i starten af udbetalingsforløbet

vil jeg gøre opmærksom på at pensionsbranchen og det fornemmer jeg også at

at der er et behov for værnsregler der hindrer omgåelse af skattereglerne forslaget

skattereglerne det drejer sig først og fremmest om reglen om at livsvarig alderspension skal udbetales

og reglen om at der årligt kun kan indbetales halvtredstusind kroner på ratepension og ophørende alderspension det vil sige ordninger der kan udbetales over kun ti år

understrege som jeg også har givet

i høringsskemaet at jeg naturligvis lytter til den kritik som pensionsbranchen har lagt for dagen og jeg kvitterer også for både venstres dansk

konservatives konstruktive tilgang til

den dialog vi vi allerede har indledt med pensionsbranchen

der går ud på at det har virkning for udbetalinger der påbegyndes efter lovforslagets fremsættelse er for restriktivt og når vi i den dialog frem til at der skal ske en lempelse vil lempelsen naturligvis blive en del af et ændringsforslag så med de ord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

løfter i valgkampen om at højere cigaretafgifter kunne finansiere den ene forbedring i den offentligt finansierede velfærd efter den anden

da regeringspartierne skulle til at bruge gængse regnemetoder

cigaretter i en pakke cigaretter helt ærligt hvorfor skal vi her i folketingssalen nu forbyde cigaretpakker med ti styk eller for den sags skyld nitten styk

skal bestemme hvor er troen på

det enkelte menneskes frihed hvor er troen på at vi som borgere i det her land selv har ansvaret for vores gøren og laden den eksisterer ikke alt kan og skal åbenbart

hvis man nu går regeringen lidt på klingen i forhold til argumentationen på andre områder

giver forslaget her faktisk slet ingen mening regeringspartierne har været meget optaget af at slikposerne

fremmede et for stort slikforbrug

krav om at der nu skal være tyve cigaretter i en pakke cigaretter

vil større pakker give et merforbrug men når det gælder tobak

give et mindre forbrug helt ærligt det hænger jo overhovedet ikke sammen det er til lejligheden opfundne argumenter som er grebet langt langt væk fra virkeligheden jeg ved godt at ministeren begrunder

med at man vil forhindre unge mennesker i at begynde at ryge fordi de nu fremover kun kan købe cigaretpakker

fordi de nu er tvunget til at købe tyve cigaretter

hvis man nu er tvunget til at tage en pakke med tyve cigaretter i stedet for de ti

man kunne have købt med de regler der gælder i dag

man nu havde det frie valg men nej

med at producenterne ikke skal kunne ændre i indholdet af pakkerne i forhold til de kommende afgiftsstigninger og så må jeg sige

anbefaler at det burde være nitten fordi nitten

almindelige antal i tyske cigaretpakker

vil det være medvirkende til at øge grænsehandelen

at prisen på en pakke cigaretter afhænger af hvor mange cigaretter der er

imødekomme ønsket om at det så skulle være nittende

gælder det argument så ikke når det drejer sig om en pakke med ti

cigaretter det hænger slet ikke sammen endelig

i dag er sådan at pakker med nitten cigaretter

køres der lovgivning igennem uden at man tager fornødent hensyn til dem der skal kæmpe

sørge for at føre tingene ud i livet det er ikke særlig smart

vi her fra folketingets side skal stå og beslutte

en pakke cigaretter med ti styk nitten styk eller tyve styk jeg synes at det er bekymrende at det er så små detaljer regeringen går op i jeg ved ikke om det næste bliver at det bliver antallet af gule vingummier i en pose matadormix vi skal til at regulere

idérigdommen fejler i hvert fald ingenting hos regeringen i venstre synes vi det er helt grotesk

særlig med den argumentation som regeringen forsøger at læne sig op ad

ene tilfælde argumenterer man på den ene måde

argumenterer man fuldstændig modsat til trods for at situationen er den samme vi synes at

skulle bruge tiden på noget mere fornuftigt her i folketinget og derfor kan vi under ingen omstændigheder støtte

i december måned nu er slået igennem på

sandsynlighed for at så mange unge går i gang med at ryge

hvad er venstres politik for at sikre at færre unge mennesker begynder

det er ikke skatteministeriets forventning at forslaget isoleret set vil medføre en øget grænsehandel da forslaget ikke medfører prisstigninger per cigaret og det forventes at forbrugerne er så rationelle

og det virker altså meget besynderligt at når det

grænsehandel kan man godt tale om rationelle forbrugere og om

den enkelte cigaret koster men hvis det gælder unge mennesker

at nedbringe antallet af unge mennesker

mindske antallet af unge mennesker der går i gang med at ryge i stedet for

masse mærkelige spørgsmål kastet i hovedet så

sikre at færre unge mennesker begynder at ryge

argumentationen passer simpelt hen ikke

regeringen ændrer den afhængigt af hvad det er

der er meget god fornuft i

aldersgrænse og så tror jeg at det er meget meget vigtigt at vi oplyser om

det tror jeg er vigtigt så det er et

i folketinget og justere på hvor mange cigaretter der

derfor er det vigtigt at man får informeret

står lysende klart hvad det er der er afgørende

afgiftsstigningen over for forbrugerne og det er

jeg vil bare høre om venstres ordfører ikke vil bekræfte at størstedelen af eu landene har indført

ikke sådan at vi tænker tjuhej den tager vi

selv skulle bruge det argument var det måske relevant at man så kiggede på

der er det så i øvrigt nitten cigaretter der er minimum eller i hvert fald gængs standard så

hvis de andre eu lande foreslår noget tåbeligt og gennemfører noget tåbeligt så dem om det vi tager særskilt stilling til om vi synes

jeg ved ikke om det næste bliver at det at det skal reguleres hvor mange øl der i en sixpack eller om der skal være forbud mod at man køber øl enkeltvis

man måske blive fristet til at tage en enkelt øl hurtigt omvendt

er inde på at i sverige og tyskland har man nitten styk

mange andre eu lande og i øvrigt

jeg synes er lidt bemærkelsesværdigt er at venstres ordfører sådan set ikke er villig til også at tage en diskussion om hvad det

specielt unge førstegangsrygere

det lemmingeffekt eller hvad man vil fra venstres side det må man selv ligge at rode med

man nu har en regering som rent faktisk ser på det

en diskussion med sig selv om hvorvidt de er lemminger

det helt afgørende er er en udfordring i mange unge i danmark som begynder at ryge

en del af at vi bliver nødt til at

det der egentlig fik mig op af stolen var at venstres ordfører lagde ud med det her med de europæiske lande der

ville forholde sig lidt til sine egne argumenter

grotesk vanvittigt altså en pose matadormix skal være mindre

spiser vi for meget matadormix men en pakke cigaretter

for meget det det hænger jo ikke sammen det hænger overhovedet ikke sammen

at der er andre ting

som politikere har en forpligtelse til aktivt at forbedre folkesundheden vi ved at en bedre folkesundhed bedst opnås ved at forebygge og forhindre at sygdomme opstår og derfor har vi også erkendt

største sundhedsskadelige og samfundsmæssige konsekvenser

specielt to grunde til at vi bør sætte ind over for

og faktisk kan hver fjerde dødsfald i danmark henføres direkte til rygning for det andet ved vi at de fleste voksne rygere begyndte at ryge da de var helt unge hvilket kun har gjort det sværere for dem at kvitte smøgerne

tidspunkt i livet for socialdemokraterne er det derfor helt afgørende at vi gør alt hvad vi kan for at forebygge og forhindre

derfor er det godt at

regeringen i samarbejde med enhedslisten allerede har vedtaget lovforslag

l tre og tredive der sikrer at stykafgiften på cigaretter bliver sat op fra

og at vi med nærværende lovforslag sikrer at en pakke cigaretter

at indeholde tyve styk på den måde sikrer vi nemlig at cigaretproducenterne ikke bare putter færre cigaretter i pakkerne for at holde prisen nede med det her lovforslag har vi særlig rettet blikket mod de unge

at unge er mere prisfølsomme end voksne og

at større og dermed dyrere cigaretpakker vil have en forebyggende virkning og således være til gavn for både den enkelte og

folkesundheden i danmark det er ikke vores opfattelse at det her lovforslag vil medføre nogen nævneværdig øget grænsehandel idet lovforslaget alene regulerer antallet af cigaretter per pakke og ikke prisen samtidig er lovforslagets primære målgruppe de unge

eller hoppe på cyklen for krydse den dansk tyske grænse vi mener desuden at det er positivt at lovforslaget allerede

ikke kommer som en overraskelse for nogen danskernes sundhed er og bliver socialdemokraternes førsteprioritet

lovforslaget om at fastsætte et minimumsantal på tyve cigaretter i cigaretpakker

der skal være tyvende men det er så den nye regering der

bruge vores tid på et lovforslag som i

aldeles manglende substans

folk hvad de må købe

hvorfor skal vi overhovedet lovgive om antallet af cigaretter

salget af cigaretter

ikke erkender

er et alvorligt forslag jeg synes det er lidt pinligt at høre

negligere at rygning

l tre og tredive som er vedtaget og som træder i kraft med virkning fra

forbrugt færre cigaretter i danmark og i særdeleshed de unge mennesker

og købe en pakke cigaretter til seksten kroner det er ikke ret mange penge der skal til for

den effekt at det unge menneske skal til at hive tre og fyrre kroner op af lommen for

i at starte med at ryge jo flere danskere vil kunne leve et langt og sundt liv

medføre store udgifter i det danske sundhedsvæsen så alt i alt

enkelte menneske der undlader at starte med at ryge og det er godt for samfundsøkonomien

en afvejning hvor man på den ene side

side har regeringens ønske om at folk skal leve en vis

det er som om socialdemokraternes ordfører slet ikke vil forholde sig til det her med frihed

det også er en værdi måske kan man tvinge ordføreren til at

jeg kunne jo spørge har regeringen

leve længere tid ønsker regeringen at forbyde rulletrapper

principiel debat om et emne hvor man forsøger at sætte ting i en sammenhæng det evner den socialdemokratiske ordfører simpelt hen ikke det

der sigter på at forebygge at unge mennesker begynder at ryge

medlem af liberal alliance

nok lidt på økonomien i hvordan det påvirker folks valg

de i dag købe den til seksten

den er billigst men hvis det er sådan at vi med det her

sikrer at der minimum skal være tyve styk i en

synes jeg er en glæde at kunne være med til at gennemføre

at give et fyldestgørende svar hvordan kan det være at socialdemokraterne ønsker at begrænse størrelsen af en pose slik

de to argumenter stritter jo imod hinanden når socialdemokraterne kører den her sag

at forklare hvordan det kan være at når det gælder vingummibamser så vil mindre pakker betyde

område der handler om røgtobak og der synes jeg det

oplagt at når vi sørger for at sikre at der minimum skal

det afholde mange mennesker mange unge mennesker

cigaretter og dermed komme i gang med ryge

til seksten kr og det gør jo at de unge mennesker ikke skal bruge ret mange af deres lommepenge

ikke fører til at man hiver en cigaret ud af en

ikke finde ud af men hvis man står nede i grænsehandelsbutikken så er alle forbrugere knivskarpe på om det kan betale sig eller ikke kan betale sig

principielle holdninger at ens argumentation

hvordan de påvirker forbrugernes adfærd det var det helt

hørt men det er et sagligt indlæg og jeg har nu givet

for at købe en pakke cigaretter og det samme gør sig gældende i forhold til at

ikke har nogen negative effekter men har den store positive effekt at sundheden i danmark forhåbentlig bliver langt

den der måtte ønske at begynde at ryge

at de unge er så fattige på penge

det de har lyst til så jeg

ordførerens holdning til hvordan deres forbrug af cigaretter

flere unge mennesker vil fravælge at gå i gang med at ryge

der vil altid kunne findes eksempler på unge mennesker der ikke bekymrer sig om penge og dermed kan købe alle de cigaretter de gerne vil men jeg tror på at den her effekt over for nogle unge mennesker og

et godt og forhåbentlig sundt langt liv

være færre mennesker skal behandles for diverse luftvejslidelser som følge af

jeg spurgte om jeg spurgte om

tvunget til det

cigaretter end de ellers ville have gjort og dermed udsætte sig for en større sundhedsrisiko end det ellers ville

får det meget dårligere sundhedsmæssigt

dør tidligere og så er vi af med dem

var socialdemokraternes hensigt så igen vil jeg gerne spørge vil det her ikke få rygerne

med det her forslag sikrer at man ikke længere kan købe en pakke cigaretter til seksten kroner på hvert gadehjørne

og fyrre kroner for at købe en pakke cigaretter så tror jeg på at

der samlet set være flere unge mennesker der ikke

alligevel har fået sparet de tre og fyrre kroner sammen og køber

mig klog på hvordan deres adfærd er

færre unge vil gå i gang med at ryge og dermed

jeg har et nærtstående familiemedlem der har lovet at hun vil stoppe

et stykke tid siden så jeg er ikke sikker på at det holder længere det er ikke altid sådan med økonomiske incitamenter

er om ordføreren

man kunne gennemføre det samme på

koncentrerer vi os i dag om cigaretter eller røgtobak og

begynde at diskutere alle mulige andre varegrupper det kan vi tage hvis vi skal til at regulere på de områder og det står også

karsten lauritzen synes der er nogle andre varegrupper

jo ikke er et svar hvis man har den tankegang og køber den argumentation

og hvor mange vingummibamser der må være en pose men det er den argumentation som

bare gentage at der er forskel på varegrupper og derfor

begynde at diskutere alle mulige hypotetiske spørgsmål

ordfører fra liberal alliance der har diskuteret rulletrapper ja ja hvad bliver det næste

bare sige til herre karsten lauritzen at

vil stoppe med ryge når prisen på en pakke cigaretter kommer over fyrre kroner og hvis det er sådan at de økonomiske incitamenter ikke virker synes jeg at næstekærligheden skal

et kærligt skub til den man holder af og hjælpe vedkommende med at stoppe

med til at tilskynde til at dette lovforslag l tre og tredive

sætte grænsen ved et karton og ikke ved de tyve styk

handler bare om at kradse penge ind fra danskerne der er slet ikke noget

nogen bud på hvordan vi kan øge sundheden

område hvor det handler om at sørge for at forebygge at unge mennesker går i gang med at ryge

vi sørger for at det bliver dyrere at købe en pakke cigaretter på den måde kan vi forebygge at flere unge mennesker går i gang med at ryge og på den måde

menneske igennem et langt og sundt liv og vi kan sørge for at vi får nogle gode samfundsøkonomiske effekter

der er færre mennesker som vil vil få luftvejslidelser

forhindre at forhøjelsen af tobaksafgifterne omgås ved at producenterne af tobak reducerer

cigaretter i en pakke så pakken kan sælges til samme pris som hidtil samtidig betyder loven at det ikke længere vil være muligt at købe ti styk pakker dansk folkeparti mener at lovforslaget er unødvendigt og grundlæggende blot en ny regel til belastning af producenterne argumentationen for loven er dobbelttydig i forbindelse med høringssvarene skriver skatteministeriet at man ikke forventer at forslaget isoleret set vil medføre en øget grænsehandel da forslaget ikke medfører prisstigninger per cigaret og det forventes at forbrugerne er så rationelle at de har gennemskuet det forhold at der er færre cigaretter i en nitten styk pakke

andet lovforslag der så øger prisen på cigaretter men det er selvfølgelig det her forslag så det er

forbrugerne er så rationelle hvorfor så overhovedet have regler for størrelsen af pakker cigaretter sælges i dag i pakker á henholdsvis ti atten nitten og tyve styk

danske marked indtil de to afgiftsforhøjelser i to tusind og ti

denne udvikling mener skatteministeriet

forsøg fra producenternes side på at skjule afgiftsforhøjelserne ved at putte færre cigaretter i pakkerne og derved kunne holde prisen på en pakke cigaretter nede til trods for afgiftsforhøjelser

jo dumt når skatteministeriet lige netop har konstateret at forbrugerne er så rationelle at de ikke kan snydes af en ændret pakkestørrelse

ændre størrelsen på en pindis når fedtafgiften stiger mon ikke vi alle sammen har oplevet hvordan størrelsen på en kæmpe eskimo bliver mindre og mindre til samme pris og så lige pludselig

tilbage i den gamle størrelse selvfølgelig prøver man at spille på den psykologiske faktor men hvem tror på at en prisforskel på tre eller fem kroner for en pakke cigaretter får en ryger til

retter sig mere mod de unge man siger at de unge vil købe mindre og helt undlade at købe fordi det bliver dyrere at købe en pakke

ikke sikker på at det holder specielt for de unge men forslaget vil ganske særligt ramme de svageste borgere de hjemløse som samler flasker

købe en pakke cigaretter er det det der er meningen derudover

nærmere at der kommer et øget forbrug

må det da være fristende at ryge lidt ekstra er der nogle her

over grænsen og er kommet til at købe lidt ekstra cola eller lidt ekstra chokolade hjemme hos os

hvert fald en tendens til at forsvinde temmelig hurtigt når vi nu har så meget det her lovforslag er først og fremmest et bureaukratisk forslag som vil øge restriktionerne for virksomhederne

godt tænkes at hvis et mærke holder prisen

markant skulle cigaretterne sælges i pakker med en eller to cigaretter

en pakke ad gangen det ville svare til kodimagnylerne hvor man i dagligvareforretninger kun kan købe

en sådan begrænsning vil jo helt klart mindske

nu er vi jo i en tid hvor vi faktisk forhandler rygelov

skulle det jo forhandles og behandles i den samme kreds som

rygning argumentationen for lovforslaget er jo lige præcis de sundhedsargumenter som også ses i alle mulige andre rygersammenhænge

pakke der gjorde at man forholdt sig

for det radikale venstre men

han skal lige hente sit manuskript

er en del af aftalen om finansloven for to tusind og tolv mellem regeringen og enhedslisten formålet med lovforslaget er at forhindre salg af cigaretpakker som indeholder mindre end tyve stykke cigaretter det gør vi for at sikre helt basalt at de forhøjelser af tobaksafgifterne som blev aftalt i finansloven for to tusind og tolv reflekteres i forbrugerpriserne

den tilsigtede sundhedsmæssige effekt så kan jeg i øvrigt tilslutte mig en række af de argumenter som den socialdemokratiske ordfører havde med de bemærkninger

det radikale venstre tilslutte sig forslaget

for at

evidens hvor er videnskaben hvor er dokumentationen for at

så på den måde er det lovforslag vi

l to og firs et forsøg på

at der bliver røget mindre at det er sundhedsfremmende at man

tyve cigaretter beviset på det er

jo også henviser til at det

socialistisk nu også radikal

men det har en sundhedsmæssig effekt

oplyse om rygningens skadelige virkninger

at forbyde salg af enkeltcigarer altså hvis varegrupperne skulle være det afgørende

tre og tredive også forhøjet afgiften

selv ruller af hvis man skal tage konsekvensen af det ordføreren siger

hvis fabrikanterne bare nedsætter mængden af tobak

hvis det skal stå til troende at det her en sundhedsmæssig effekt og er færre unge der begynder at ryge det regeringen bryster sig af at

der blive solgt færre cigaretter i danmark og

hvor mange der begynder at ryge

sin argumentation lige præcis sådan at den passer bedst muligt

for hvis det skal stå til troende at det her begrænser antallet af rygere i danmark er ordføreren så ikke enig

få en sværere adgang

og det tror jeg også at de borgerlige i og for sig anerkender men de vil bruge det her som noget politisk

drilleri det forstår

gerne høre om den radikale ordfører

jo mange der bejler til os når man er et socialliberalt parti afvejer man frihedsmæssige ting over for nogle sociale sociale argumenter og andre argumenter

det vi gør er at sige at vi bruger stykstørrelser priser

at man bør begrænse rygning også af hensyn til sundhedsfaktoren så det synes jeg

litteratur som jeg synes var dum og skadelig

så jeg vil bare høre hvordan den socialliberale ordfører forholder sig til det

indgriben så jeg ved ikke om det er det

anerkender jeg da at man fra samfundets side sender nogle signaler om at det her kan være skadeligt derfor siger vi ikke at vi vil forbyde det men at det

dyrere end andet på den måde har man stadig

fordi vi ikke forbyder det men

er

skal sikre at folk ryger færre cigaretter

de kan komme i tanker om men jeg synes igen der bliver blandet forskellige ting sammen jeg synes

til det her lovforslag og jeg mener faktisk at selv om der ikke er nogen overvældende sundhedsmæssig effekt ved at gøre det her så har det dog en betydning og det synes

at der er en effekt her

hvorfor ikke en og tyve to og tyve nitten eller seksten eller hvad ved jeg nej tyve

herre nadeem farooq

et signal om borgernes moral gennem afgifter altså john stuart mill ville rotere i sin grav så man kunne

så liberalt indstillet som spørgeren her at man ikke ønsker at staten eller samfundet

bare uenig jeg mener som socialliberal at samfundet også har et ansvar

det primære ansvar ligger selvfølgelig hos borgeren

ikke en enten eller diskussion det handler også om at samfundet siger at det er helt oplagt at rygning er skadeligt og

skulle være et brud med nogen socialliberale principper

bliver borgerne mere sunde ergo hvis vi tager en colaflaske og siger

en mangel på logik i det her

selv kan se men man er vel presset af at være gået i regering med de her røde partier og

en gang leve med nogle uheldige situationer men

samme mennesker vælge os

stadig er en god socialliberal mand som

tankegang hvis man går ind og sammenligner cola og cigaretter og siger at det har fuldstændig kongruent ensartet virkning i forhold til afgifter

og jeg håber da spørgeren anerkender at økonomiske

der bliver sagt at det primære med det her lovforslag er det sundhedsmæssige det er meget meget vigtigt det er derfor vi skal have det her behandlet i folketinget det er derfor vi skal vedtage en lov om det samtidig siger ordføreren at der ikke overvældende sundhedsmæssig

så når vi nu partout skal bruge tid på at behandle det her lovforslag og det formentlig også bliver vedtaget og nogle skal

unge hvilke aldersgrupper

ærligt og redeligt at det

sundhedsproblemer sundhedsudfordringer med det her lovforslag det her lovforslag handler primært om at sikre at l tre og tredive bliver effektueret på bedste vis så man ikke omgår de intentioner der ligger i lovforslag l tre og tredive derfor er det en god idé at gøre det som vi gør nu og kan vi så så samtidig også sikre at

godt have en diskussion om men det er uomgængeligt at det har en effekt og at det vil have en effekt i forhold til at færre begynder at ryge fordi der er en prisbarriere

gør med det her lovforslag vi har også hørt

størrelsen på pakker

jeg stadig væk at det her er et

for en effekt ordføreren mener det her lovforslag konkret har som gør at det berettiger

er jo at ja forbrugerne er rationelle men at

blive udsat for en prisbarriere som så virker ved at det ikke har den store effekt

grænsehandelen men at det har en effekt i forhold til at færre unge begynder at ryge

og derfor mener jeg også at det er et godt lovforslag vi har fremsat her

formålet med det her lovforslag selv om der

forhindre salg af cigaretpakker som

cigaretter hermed sikrer vi også de forhøjelser af tobaksafgiften som var en del af finansloven for to tusind

mange forsøg på afspore debatten men udfordringen er jo

tage hul på den udfordring det betyder at vi skal have fat

samfundet nogle bedre muligheder

og vi får flere der kan bidrage samtidig

det vil reducere arbejdsgivernes og det offentliges udgifter til sygefravær

kigger på hvad der tidligere har været fremme

ærede formands

til rygning så må man spørge sig selv

som ansvarlig politiker nødt til at gøre noget ved det og se på den problemstilling

set villige til at gøre noget skal vi så tro at det her lovforslag er det der ændrer hele verden nej det er det ikke men vi bliver nødt til at sætte bredt ind

skal diskutere rygeloven med alle folketingets partier det er baggrunden for at vi har lavet den afgiftsstigning

nødt til at tage fat på vi har sagt at vi gerne vil have en gennemsnitlig prisstigning

se til som den tidligere regering gjorde da man hævede afgifterne som så vidt

færre styk i pakkerne det synes

det er ok at det afspejler den reelle afgift vi

afgiftsstigning på en pakke cigaretter der

være krav hvor mange gule vingummibamser der skulle være

samme udfordring med al respekt med gule vingummibamser eller postevand som

én spurgte til eller trestjernet salami det kan godt være hvis man kan indtage tilstrækkelig store mængder at det kan blive en sundhedsrisiko men jeg tror at vi alle sammen har en forståelse for at der er

afspore debatten og rent faktisk forholde sig til det sundhedsmæssige aspekt i det her selv om man har gjort sig den ulejlighed at forsøge

john stuart mills roteren i graven og også

betyder pris noget jeg har bare ikke set

mange gymnasieelever rende rundt med ti advokat i inderlommen og trække dem op til gymnasiefesten

schack pedersen og jeg kommer fra to forskellige jyske byer og jeg skal

på randers og thisted men ud over det

hvad man gør bedst jeg tror på at vi bliver nødt til lave nogle tiltag som rent faktisk begrænser den tilgang der er

at stoppe udviklingen det er ikke lykkedes i danmark vi har behov for at gøre en indsats det

er det ansvar regeringen tager på sig det synes jeg også oppositionen skulle komme med nogle svar på i stedet for at forsøge at nedgøre og latterliggøre forslaget som man har gjort her i dag

ingen tvivl om at sf støtter lovforslaget og står rimelig klart

som regeringen jo hylder når man læser det her lovforslag

er forsigtighedsprincippet der siger at

har nogen sundhedsmæssig konsekvens og derfor ikke regner noget provenu

det er et forsigtighedsprincip som

så derfor siger vi ikke at det giver noget provenu altså når regeringspartierne siger at det her er sundhedsfremmende og man også siger

forventer man at det vil

i strid med forsigtighedsprincippets økonomiske forståelse for i

et rundt nul det er også det der fremgår af finansloven jeg kan

fordi man laver et overslag over at der nok

betaler omvendt så også en højere pris så kan man altid

hvornår slår den sundhedsmæssige effekt igennem

torsten schack pedersen udmærket ved ved ligesom det er ret åbent kendt at det jo ikke er noget man ser en effekt af i løbet af det første år det er en sundhedsmæssig effekt som først slår igennem på længere sigt

noget man indregner i en finanslov vi har et ønske om at tage fat på hele den folkesundhedsdel som i årevis har været negligeret fra vk regeringens side den har vi taget fat på

det er en udfordring og vi vil gerne tage udfordringer op og gøre noget ved problemerne så ligger der den konkrete del

ikke kun tænker på at det også har en kroner

øre effekt når vi regner med at den rent faktisk ender på nul

har en sundhedsmæssig effekt på langt sigt vi tager gerne den sundhedsmæssige effekt

en finanslov fordi den har en langsigtet virkning det er ikke en

kommer nok nogle færre rygere men til gengæld vil vi ikke tage den økonomiske konsekvens af det og sige at vi får færre

puste et sundhedsargument op men den økonomiske konsekvens af det vil man ikke tage og igen

skal slå hårdest muligt igennem men når

af de anbefalinger vi har fået og den vurdering der er lavet i

er i stand til at lave den endelige konklusion før året er omme og så lad os tage diskussionen der

det giver nogenlunde det samme og det er derfor man ender på et rundt nul i den vurdering man er kommet med i finansloven

vi får sendt et signal om at rygning

en sundhedsmæssig risiko det er vigtigt at fortælle det specielt til de unge

det er vigtigt at vi gør en indsats ikke mindst for førstegangsrygerne og sørger for at oplyse vores unge bedre og også gennem prisdelen og det økonomiske incitament rent faktisk at påvirke dem og motivere dem til at

til gavn for folkesundheden og for den gennemsnitlige levealder i danmark

unge begynder at ryge hvordan mener ordføreren så

lovforslaget

nul når man laver en forsigtighedsanalyse siger man også at

der kommer nogen hvad hedder det nævneværdige provenuændringer det

det der fremgik af finanslovforslaget og det var også det der fremgik

om rygning og folkesundhed jeg er med på at det vil man ikke diskutere i den borgerlige lejr så skal stå og diskutere gule vingummibamser

saltindholdet i spegepølser

i kigger på hvor mange cigaretter der skal være i

at partier går

skulle anerkende at man har pyntet sig med

andet nåede frem til at fem og tyve procent af alle

det der har været vores udgangspunkt og det er baggrunden for at vi gerne

hul på den her problemstilling og tage fat på folkesundheden

bare konstatere at der er nogle der hellere vil diskutere trestjernet salami og gule vingummibamser

vores folkesundhed vi har en udfordring fordi danskerne har en lavere gennemsnitlig levetid

og alle eksperter peger på rygning som et sted hvor man skal gøre en indsats det er det vi gør fra regeringens side

nogle unge der ikke begynder at ryge fordi de synes at prisen

fordi de hidtil har holdt deres forbrug nede ved

de nu er den slags festrygere

når de åbner den og der har vi måske behov for at lave nogle andre tiltag jeg tror heller ikke

det eneste tiltag der gør noget for folkesundheden i

behov for en bred palet af initiativer

det vi har sagt fra regeringens side vi har sat gang i et større forebyggelsesarbejde i sundhedsministeriet for blandt andet at belyse den her problemstilling og se på hvad man kan gøre generelt

at der er mange der har brug for jeg tror at hverken pris eller eller forbud

der er behov for at give en bedre vejledning og en bedre oplysning og give nogle bedre rygestoptilbud det er også min egen erfaring fra mit tidligere arbejde at

sætter ind med en bred palet af initiativer og jeg tror at en højere pris på cigaretter er en del af de initiativer der har en virkning

vil ryge mere så når regeringen og sfs ordfører gang på gang siger at det her vil føre til at folk sammenlagt ryger mindre hvor er

at den effekt at færre vil begynde at ryge er større

er nogle initiativer der virker på nogle der har man blandt andet også hævet prisen på cigaretter

hvis man er oppe i alderen og har besluttet sig for at ryge

at jeg undrede mig over at en salmiakstang blev ved med at koste ti øre når alt andet kostede

en salmiakstang ved med at koste ti øre

ved med at koste det samme

blev mindre og mindre og så tænkte jeg hvorfor gør de det hvorfor sætter de ikke bare prisen op

det må jo være fordi de har tænkt over hvordan

sælge mest og tjene flest penge og det mente de åbenbart

gøre ved at gøre tingene lidt mindre men fastholde prisen en salmiakstang der havde kostet femten øre kunne

og når man snakker om videnskabelige undersøgelser og alt muligt andet

vil jeg igen sige til liberalister og tilsvarende økonomiske tænkere eller hvad vi nu skal kalde dem

en god idé bare lige at kigge på hvordan markedet reagerer når man gør noget og når markedet reagerer ved at

er det jo ikke fordi de ønsker at sælge færre smøger

de ønsker at sælge flere og det tror de at de gør ved at blive ved med at sælge en pakke der ligner en tyve styks

tror folk kan tælle men fordi de synes det er godt at prisen ikke stiger så enkelt er det jo

regeringen og regeringspartierne og enhedslisten ønsker at idømme folk bøde og straf

med færre cigaretter end tyve i man er faktisk villig til

at sælge cigaretpakker med færre end tyve cigaretter i for mig viser det en mangel på dannelse i omgangen med magt dannelse i omgangen med magt er at man lægger begrænsninger på sig selv når man udøver magten venstrefløjen i folketinget her gør det stik modsatte man har absolut ingen grænser for sin egen magtudøvelse selv det mest perifere forslag er man villig til at gennemføre

opfatter sig selv som så magtfuldkommen at man ikke behøver at sætte grænser for sig selv overhovedet

det er sådan det mere principielle i det her forslag så er der det mere konkrete det absurde i at vi tidligere har hørt venstrefløjen

argumentere for at vi skal have

for indtag og for køb af bestemte usunde fødevarer fordi det vil kunne føre til at folk køber mindre det gælder for sodavand det gælder for slik det gælder for chips tror jeg også at venstrefløjen har været ude at sige at det var et problem at pakkerne blev for store at flaskerne havde for stort et indhold fordi det ansporede folk til at drikke mere til at spise mere af det usunde men her er det helt omvendt der kunne jeg godt tænke

nogle ord til min egen oplevelse med det at ryge jeg begyndte som festryger i en alder af omkring nitten til tyve år tror jeg

fordi jeg havde sat en grænse for mig selv jeg måtte kun ryge ti cigaretter i løbet af sådan en aften og jeg vidste med mig selv at hvis jeg havde cigaretter til overs næste dag ville jeg nok også komme til at ryge dem

helt sikker på at der er masser af unge mennesker derude der køber ti

fordi de ikke ønsker at ryge så meget nu får de så ikke den mulighed længere

og så kan de også lige så godt ryge dem men det bekymrer regeringen sig ikke om

socialdemokratiske ordfører at han ikke mener at de borgerlige partier har nogen andre bud på hvordan man får de unge til at ryge mindre

og jeg vil anbefale den socialdemokratiske ordfører at kigge ud af vinduerne for det forekommer hver dag at færre og færre unge i danmark ryger færre og færre mennesker i danmark ryger

der er noget der hedder normer i samfundet

den røgfri livsstil til sig fordi de jo opfører sig fornuftigt ud fra de betragtninger som de har om at leve længe og leve sundt det er en udvikling som er i gang

en eller anden dag vil det formentlig være sådan at det kun er meget mærkelige excentrikere der ryger i danmark

hvad regeringen i det her land gør

behøver at vedtage love og true med straf

ikke overholder dem det synes jeg vi skal sætte vores lid til vi skal sætte vores lid til at danskerne ved hvad de vil for sig selv

et meget stort omfang gør det fornuftige i stedet for at vi herinde udøver magten fuldstændig ubegrænset og uden blusel

takke for en god og meget grundig

videnskab eller erfaringer i det hele taget som dokumenterer at færre vil begynde at ryge og at der vil blive røget mindre hvis man laver

prisen på en cigaretpakke et væsentligt parameter

om unge starter med at

har for at man ryger dem end hvis man har købt et færre antal cigaretter det er den ene effekt som

så er der den anden effekt som regeringen henholder sig til og som skatteministeren også i sit

henvise til noget materiale nogen erfaringer noget videnskab der viser

som følge af forslaget stammer fra ordførerens egen barndom og det er selvfølgelig

når jeg prøver at understrege konsekvenserne af regeringens politik er

folk der nu beskæftiger sig med det her spørgsmål af forebyggelsesmæssig karakter nemlig at prisen for en pakke cigaretter er af stor betydning

unge starter med at ryge og det er derfor regeringen vil sikre at vores samlede politik nemlig at det skal være dyrere at købe cigaretter rent faktisk også mærkes ude i butikkerne og blandt forbrugerne

cigaretter i og med at der i dag er en atten års aldersgrænse for at købe tobak så det eksempel

at overføre til i dag jeg er ikke i tvivl om at hvis det drejede sig om

en tolv årig vil prisen nok have en betydning men helt ærligt vi taler

voldsomt afgørende om prisen er den ene eller

forebyggelseskommissionen der siger at

at færre begynder at ryge eller er det internationale organisationer

ved hvorvidt dyrere cigaretter faktisk er en vigtig metode til at sikre at færre ryger at der bliver røget

udelukkende var af fiskale hensyn altså ikke havde til hensigt at sikre at færre

ikke havde til hensigt at

bare slå helt klart fast at årsagen til at den her regering ønsker at hæve priserne på cigaretter og også ønsker at sikre at

den tidligere regerings forebyggelseskommission at der er en klar sammenhæng mellem pris og

ryge det må man da kunne

statens indtægter nu taler vi ikke om l tre og tredive som vi

forbyde at der sælges cigaretpakker med ti eller nitten

men så må der også komme færre penge i kassen

et forsigtighedsprincip men det er måske bare en forsigtighed i forhold til at tegne det sande billede af regeringens

hvis rationalet skulle stå til troende i forhold til

er vigtigt at afgiftsstigningen slår fuldt igennem på prisen

at der ikke vurderes at være provenumæssige konsekvenser det her er et forslag der skal sikre at det faktisk

som følge af den afgiftsstigning vi vedtog

at det at en pakke cigaretter bliver dyrere

vil føre til mindre rygning og også til færre nye rygere

grænsehandelsproblematikken

sund fornuft at grænsehandelen handler om

maksimere i forhold til til stykprisen

et ungt menneske på en puch maxi i odense

næppe syd for grænsen for

en billigere pakke cigaretter det tror jeg er

står bag den skriftlige fremsættelsestale

at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser

ministeren for den humoristiske indgangsvinkel

ikke har nogen provenumæssige konsekvenser

kommer færre ind på rygermarkedet

ryge mindre det er derfor vi hæver priserne på cigaretter det er også derfor

det er rigtigt at der vil være gode folkesundhedsmæssige effekter

men det er sådan set meget

oplever at prisbarrieren for at starte med

vil tilskyndelsen til at gøre det også blive mindre

nogen provenumæssige konsekvenser

selvmodsigende og det synes jeg måske

sammen med den afgiftsforhøjelse som vi vedtog

vil der ikke være nogen provenumæssige konsekvenser for samfundet som helhed det vil der til gengæld

valgt ikke at indregne det af forsigtighedsmæssige